om sagen det

slå

så

ikke

eneste jeg

når

en

er rart

ned ad

et ud af kun fem lande som lever op til fns

der

mere

er

dette område

boende

man

tilmeldt cpr registeret

ordet

lavet

de eller ej der

er

kommunen

om at vi

kommuner

beboerne også i

beboerne

sige at

indkøbe

også være at det er

kunst

kunst som

det

værker i og

om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

en vurdering

eller

i

forhold til at

at kunne